jeg skal indledningsvis sige at jeg

det vil givet være en fordel for filialer

koncerner og det vil givet give en administrativ lettelse det har vi bestemt ikke noget imod i venstre vi lægger herudover vægt på

få oplysningerne og få bilagene frem

adgangsmuligheder er fortsat de samme så med de bemærkninger kan vi fra venstres

l en og halvtreds er endnu et lovforslag fra den her regering

man gør hverdagen lettere for danske virksomheder med lovforslaget tager vi bestik af den teknologiske udvikling og bruger den til at

det gør vi fordi det er vigtigt for danske virksomheder og dermed for resten af det danske samfund at vi hele tiden har en tidssvarende erhvervspolitik ændringen af bogføringsloven betyder at danske virksomheder ikke længere skal søge dispensation for at opbevare deres regnskabsmateriale elektronisk i udlandet kravet er blot at regnskabsmaterialet er tilgængeligt fra danmark online lovændringen er

af den teknologiske udvikling hvor regnskabsmateriale i dag

mindre betydning hvor serveren står placeret end hvor bøgerne ligger derfor sparer denne

altså i bund og grund et rigtig fornuftigt forslag men vi var måske slet ikke

virksomhedsforum for enklere regler det er jo her ideen er født og det er vi glade for et tæt samarbejde med erhvervslivet betyder at vi kan lave en bedre og mindre bøvlet regulering og derfor bliver vi selvfølgelig ved

at lytte til de gode forslag der kommer fra virksomhedsforum

også godt at se at dansk erhverv og dansk industri er positive

tak til ordføreren herre hans kristian skibby som dansk folkepartis ordfører

jamen der er jo ikke så meget nyt at tilføje andet end at det at det er et lovforslag som

er med til at at begrænse en af de administrative byrder som en række danske virksomheder har blandt andet i forbindelse med bogføring

den måde som teknologien udvikler sig

står i forhold til den teknologiske udvikling

man egentlig hvor ens informationer

at man slipper for en administrativ byrde fordi man jo

søge om det hvis ens oplysninger skulle ligge på en udenlandsk server eller andre steder det der bare er vigtigt for det offentlige danmark er selvfølgelig i forbindelse med konkurser og alt muligt andet at man også er i stand til at tilvejebringe de data der skal til for de enkelte virksomheder og at man

som det også i det her tilfælde bliver beskrevet

stadig væk vil have almindelig adgang til sine egne

der forsvinder vi synes det er fornuftigt og vi kan støtte

tak til ordføreren fru ida auken som radikal ordfører

det her lovforslag er blevet gennemgået et par gange så jeg skal ikke bruge yderligere tid på

at det radikale venstre er glade for at støtte et lovforslag som både letter de administrative byrder for virksomhederne og som er et tegn på at vi faktisk lytter til hvad virksomhederne selv peger på

ting der kan ændres for at gøre deres liv lettere og så selvfølgelig

har adgang fra det offentliges side til de her oplysninger så man kan kontrollere de ting der skal kontrolleres så alt i alt radikale

støtter også forslaget det er en forenkling som andre har sagt den eneste ting

jeg tror ikke man skal sige til folk at det bliver på helt samme måde for det er klart at der er en forskel på om om de ligger i en

i ens eget land eller de ligger på en server i et andet land det er jo derfor det er vigtigt at man opbygger de systemer som

når vi ser sådan et forslag som det her kigger vi straks efter om det øger muligheden for at virksomhederne kan snyde og bedrage og

at kunne se der er ikke noget der tyder på at et krav om at det skal ligge

giver bedre mulighed for myndighederne

at myndighederne har mulighed for at få adgang til de oplysninger hvor end de måtte ligge i

mon ikke også det går og virksomhederne kan få lov til at lægge deres data ud bare vi får mulighed for at myndighederne kan få adgang til dem

tak til ordføreren herre joachim b olsen som liberal alliances ordfører

jeg skal gøre det kort vi synes det er et rigtig godt lovforslag som vi kan støtte helhjertet

den konservative ordfører var forhindret og er dækket af venstres ordfører så det er erhvervs og vækstministeren

jeg skal takke for den overvældende opbakning til forslaget

dem der

for hvorvidt det her åbner adgang til yderligere skattespekulation eller andet

komme med

vi gør det lettere for erhvervslivet og

registrere firmaer og

ønsker at misbruge det men så må de til gengæld blive det dygtigere de steder

skal holde øje med dem det er i hvert fald regeringens politik

tak til ministeren der er ikke flere der

vedtaget det

åbnet det er erhvervs og vækstministeren

venstre har foreslået at der indføres særlige regler om fusionskontrol på telemarkedet så der ikke kun ses på de nuværende omsætningstærskler for fusionskontrol

de deltagende virksomheder har en dominerende stilling på telemarkedet i dag er fusionskontrolreglerne sådan at den samlede omsætning for de opkøbte eller fusionerede selskaber skal være over ni hundrede million

hundrede million kroner regeringen er meget optaget af at sikre konkurrencen på teleområdet som opfølgning på udspillet bedre bredbånd og mobildækning i hele danmark fra to tusind og tretten har vi igangsat en grundig analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet som blandt andet ser på reglerne om fusionskontrol den færdige analyse

lige på trapperne og der er behov for at vi styrker fusionskontrollen vi har set eksempler på opkøb på telemarkedet som kan have haft betydning for konkurrencen på markedet men som er faldet under den nedre grænse i de gældende regler om fusionskontrol på de hundrede million kroner regeringen er på den baggrund enig i intentionen i venstres forslag men finder

vedrørende blandt andet dominerende stilling er de helt rette vi har allerede i dag regler i konkurrenceloven som skal sikre

har konkurrence og forbrugerstyrelsen allerede mulighed for at gribe ind der hvor regeringen ser behov for at sætte ind er i de situationer hvor store teleselskaber opkøber for

mindre konkurrerende selskaber og hvor konkurrencen

uafhængige telemyndighed som efter de særlige eu regler også påser konkurrencen på teleområdet får hjemmel til efter nærmere fastsatte kriterier at henvise sager om opkøb på telemarkedet til konkurrence og forbrugerstyrelsen med henblik på fusionskontrol efter de almindelige regler i konkurrenceloven med vores forslag får de relevante myndigheder mulighed for at gribe ind over for konkurrenceforvridende opkøb på telemarkedet også i de tilfælde hvor en større televirksomhed opkøber en mindre televirksomhed men hvor opkøbet ikke vil være omfattet af fusionskontrol fordi omsætningen er under de nuværende grænser regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag om styrket fusionskontrol på teleområdet det kan dog ikke træde i kraft allerede per første januar da vi skal iagttage de almindelige høringsfrister med med de her ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse

regeringens kommende lovforslag her i tinget

jeg ved ikke om om lyden virker hernedefra

og det glæder mig at der så kan være elementer og hjørner som kan skrues anderledes sammen det er jeg

forslag bare så vi er lidt mere på sporet i forhold til

lidt længere tid

også en af grundene til beslutningsforslaget jeg tror første gang noget af det her analysearbejde blev bebudet fra regeringen var i foråret to tusind og tretten

vi er kun uger væk fra

så skal vi udarbejde et konkret forslag og det regner

tak til ministeren så er det fru karin gaardsted som socialdemokratisk ordfører

for at tage et vigtigt emne op det er på mange måder et sympatisk forslag som herre torsten schack pedersen

det er vigtigt at fremme infrastrukturbaseret konkurrence på teleområdet og vi er glade for at drøfte reglerne for sektorspecifik fusionskontrol lad mig slå fast at bredbåndsmarkedet i danmark kunne fungere bedre både hvad angår konkurrence og priser

er det man godt kan kalde for en gammel traver

af markedets største aktører nemlig tdc over de sidste ti år har tdc som bekendt opkøbt song networks as i to tusind og fire

fibernet i to tusind og ni og comics i to tusind og tretten jeg bemærker i den forbindelse at man til trods for stramningen af reglerne om fusionskontrol i to tusind og ti ikke har formået at forbedre konkurrencen på bredbåndsmarkedet

ikke mindst derfor igangsatte

regeringen en undersøgelse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet sidste år og jeg kan forstå at rapporten ventes offentliggjort meget snart

findes der jo ikke nogen roser uden torne og selv om jeg som sagt har stor sympati for dele af

indeholder det også nogle få

første januar to tusind og femten og det er simpelt hen ikke realistisk

ordentligt forarbejde og overholde de normale høringsfrister

en hastelovgivning for det andet

det er sådan set fuldt forståeligt at man som oppositionsparti ikke har samme adgang til at få

som man har når man kan gå i ministerierne der er også god tradition for at vi så fra politisk hold trækker på de kræfter og sætter os sammen for at finde en løsning

da man ændrede reglerne for fusionskontrol i to tusind og ti skete det

regeringens eget fusionsudvalg var kommet med

men det er jo historie nu dog synes jeg

ikke der skal gå to år før vi tager en beslutning på baggrund af den kommende rapport om konkurrencesituationen forstår heldigvis også på ministeren at det vil komme til at ske hurtigt men det er vigtigt at vi får en ordentlig diskussion om hvordan vi kan forbedre konkurrencesituationen

støtter socialdemokraterne op om målet og hensigten i forslaget men vi mener ikke at det er realistisk at lave et ordentligt lovforarbejde inden for den tidsramme som

i dets nuværende form tidligere har vi set at to tusind og ti stramningen med nedsættelse af grænsen for omsætningen for et firma der fusionerer ikke har virket efter hensigten derfor mener socialdemokraterne ikke at det er tilstrækkeligt blot at sænke grænsen endnu en gang nu har ministeren så i sinde at fremsætte regeringens

bliver det muligt at sætte ind over for alle konkurrenceforvridende opkøb og jeg håber at vi finder en rigtig god løsning og lad os gøre det

tak til ordføreren så er det herre hans kristian skibby som dansk folkepartis ordfører

socialdemokraternes ordfører kan have en pointe i at det er med en ret kort tidshorisont hvis man skal have det her til at være fuldt indfaset per første januar to tusind og femten men vi støtter det nu alligevel og det gør vi blandt andet

bredbånd og mobildækning i hele danmark som kom i marts to tusind og tretten

var en udfordring som man skulle tage hånd om og

kompliceret er den her lovændring jo altså heller ikke

vi interesserede i at der også fremadrettet vil være fri konkurrence og også en

at man ønsker den her sektorspecifikke fusionskontrol på hele telemarkedet

kan godt støtte det beslutningsforslag som venstre har fremsat

herre jeppe mikkelsen som radikal ordfører

tak for ordet formand jeg vil gøre det kort

meget tydeligt når man kigger på det sirlige regelsæt der allerede findes på mange områder og jeg synes også

god ræson i at kigge på fusionskontrollen på det her område

specifikke geografiske årsager når vi snakker om bredbåndsudrulning

rose forslagsstillerne og herre torsten schack pedersen for dette forslag som har en rigtig god intention en intention som erhvervs og vækstministeren

fortalt at regeringen vil levere på og komme med et forslag om vi har måske en lidt anden

tak til ordføreren herre steen gade som sfs ordfører

en betragtning som ikke rigtig vedrører forslaget for mere end tyve år siden var der en diskussion her i folketinget om om man faktisk burde anskue

få taget sig sammen til i tide men hvis vi skal se på

i samfundet som det fungerer i dag

fibernettet som vi kaldte det dengang eller bredbåndssystemet

kontrolleret og ejet gode

på området det er vigtigt at der er konkurrence så derfor selve ideen

at der skal arbejdes med fusionskontrol jeg

på det tidspunkt så er det vel sådan set det som

som det eneste parti uden for for teleforliget tilbage fra

set grundlæggende mener at det er en statslig opgave at sikre at der er infrastruktur

internetadgang vi ser jo også i dag at det stadig er vanskeligt at sikre infrastrukturen især i landområderne vi har nu som herre steen gade også var inde på noget der ligner et privat monopol

er vi sådan set enige med forslagsstillerne om at det er ganske klogt at udøve

en skrappere kontrol end den vi har i dag når det gælder

på debatten her at der er skred i sagerne og at der også er

en enighed som som rækker bredt i folketinget

på samme måde ser vi også positivt på det beslutningsforslag der ligger her men mon ikke vi kan mødes i en eller anden stor forbrødring

i folketinget til noget der så bliver til egentlig lov det vil jeg se frem til

tak til ordføreren herre joachim b olsen som liberal alliances ordfører

vil jeg gerne kvittere for

at der er en velfungerende infrastruktur på det her område er ekstremt vigtigt

udgiver world economic forum en rapport som viser hvor parate forskellige lande er til at tage de nyeste teknologier på teleområdet i anvendelse danmark er desværre faldet ned ad ranglisten gennem de seneste år for ti år siden lå vi på en tredjeplads nu ligger vi på en trettende plads det seneste år alene er vi faldet fem pladser alle de andre nordiske lande ligger i top

sundhedssektoren kan udnytte de nyeste teknologier om virksomheder kan være

som kommer frem

hjemme i deres egne private boliger i liberal alliance sidder vi lige nu og kigger på hvordan man har implementeret infrastruktur i forskellige lande man har gjort det forskelligt i england og i sverige og i norge og i holland men det der ligger fast for os er at vi vil sikre

for det gavner borgerne så vi har den største største sympati for venstres forslag det kan meget vel være at vi kommer til samme konklusion på det her specifikke område som venstre er kommet til men da vi selv sidder og arbejder med det lige nu kan jeg ikke stemme ja

at vi er meget meget positive og vi synes det er ekstremt vigtigt at der bliver handlet på det her område også

tak til ordføreren

for forslagsstillerne herre torsten schack pedersen som jeg forstår også dækker det konservative

jeg kan starte med at sige at at det konservative folkeparti er enig med venstre i i forslaget så er det slået fast grunden til

afspejler sig også i nogle af de ordførertaler som

utrolig vigtigt for det danske samfund at vi

veludbygget

en stærk infrastruktur men også en stærk konkurrence

vi som forbrugere oplever at teknologiens muligheder

er ingen ingen tvivl om at jo bedre vi sikrer konkurrencen jo bedre vilkår oplever vi som

det danske samfund vi anvender det alle sammen det har stor betydning for virksomheder det har stor betydning for os alle sammen i vores hverdag det gør rigtig mange ting

det regulatoriske

marked hvor det er attraktivt at investere men også et marked hvor vi som forbrugere

sin enkelhed årsagen til at vi

telemarkedet adskiller sig netop på så mange måder i forhold til en række andre markeder fordi teknologien er anderledes fordi adgangen til for den enkelte bruger

går ned i brugsen og køber en liter mælk derfor er

særlig regulering af telemarkedet det ikke nødvendigvis fordi det skal være noget mål i sig selv at have sektorspecifik regulering jeg ville

generel regulering men i og med at markedet stadig væk er

række forhold som ikke gælder på andre områder

er der fortsat brug for at vi vi griber til

regulering som er lidt anderledes på telemarkedet

have en mulighed for at være mere specifikke når det gælder

og være meget tilfreds

fælles om i folketinget

beslutningsforslag og ikke som

altid tjener folkestyret og lovkvaliteten bedst ved at

beslutningsforslag og hvis der er flertal for dem

til hvad man magter som oppositionsparti og

vil vil hæfte mig ved

også afspejle intentionerne i det her og levere det der er det afgørende for for jeg er

optaget af at det her bliver realiseret og at vi sikrer at der ikke

selvfølgelig også forvente at når regeringen kommer med sit forslag

det forhåbentlig omfatte det der har været intentionen her

når der nu er så bred opbakning til intentionerne

bliver ført ud i livet

derfor vil vi selvfølgelig følge det forslag som regeringen har bebudet nøje og også være opmærksomme på at det

tilkendegav kommer til at ske hurtigt og ikke får lov at trække

vi kan sætte et regime i værk der sikrer

man som forbruger oplever at man kan få sin service leveret på forskellige platforme og

er med til at konkurrere med hinanden det giver nok en betydelig bedre konkurrence

i hvert fald noget mere vanskeligt

ægte fri konkurrence kommer i høj grad når

kobbernet det er kabel tv net der konkurrerer

hinanden så får vi en bedre konkurrence og det er det vi ønsker at fremme og det håber jeg

også vil afspejle sig i det forslag som regeringen

ser jeg frem til at det forslag kommer men vi vil selvfølgelig følge det meget nøje og sikre at de intentioner som vi fra venstres side har rejst med det her beslutningsforslag også bliver realiseret i det

tak til ordføreren for forslagsstillerne der ikke

jeg foreslår at forslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

vedtaget det er

ansvar og jeg vil selvfølgelig som medforslagsstiller på præsidiets vegne følge debatten med henblik på den videre behandling

er åbnet herre kristian jensen

der måtte sidde og følge med i behandlingen kan

det jo er sjældent at der er et lovforslag eller beslutningsforslag som alle partier i folketinget står bag

drejer sig om hvordan vi laver det politiske arbejde herinde de stående udvalg i folketinget er

der hvor lovgivningen bliver undersøgt testet og ændret

passer til de politiske målsætninger som folketingets flertal måtte ønske

er arbejdet i vores udvalg ganske afgørende for den lovkvalitet som vi har i danmark

hvor ministre bliver stillet til ansvar for deres embedsførelse og hvor alle borgere har retten til at komme og få femten minutter til at fremføre deres synspunkter i et foretræde

en aftale om den fremtidige fordeling af udvalgsposterne

kom frem til førstebehandlingen af forslaget

været den flertalsgruppe i folketinget

der havde besat de fleste udvalgsposter

tror på at det vil give en større spredning i opgaverne

med til at give et bedre samarbejdsklima mellem folketingsmedlemmerne vi har så undtaget nogle enkelte formandsposter fra fordelingen det betyder at regeringens valggruppe fortsat vil besætte formandsposten i finansudvalget

mens oppositionens valggruppe vil besætte formandsposterne i henholdsvis europaudvalget og delegationen til nordisk råd jeg vil gerne takke alle gruppeformænd

godt og tillidsfuldt der har været god enighed om målet for en ny fordelingsnøgle og selv om vi har brugt ret meget tid på at nå frem til

er det foregået i en meget god form og jeg ser frem til at vi efter det kommende valg vil tage den nye fordelingsnøgle i brug jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også støtter

tak til venstres ordfører herre leif lahn jensen som socialdemokratiets ordfører

tak jamen det er jo korrekt at der har været været fem gruppeformænd og jeg er jo en af de heldige for jeg har stort set ikke lavet noget men jeg får lov til at stå her

tage hele æren for det det er jo fantastisk

så glæder jeg mig bestemt til det her arbejde

er meget meget rart at stå i den her situation

og mere demokratisk løsning end vi har haft

at at et lille flertal rent faktisk kan sætte sig på stort set næsten alle formandsposter som de ønsker sig og det har vi jo set rigtig grelle eksempler på gennem tiden

jensen brugt rigtig meget tid på jeg vil bare sige at det er en klar fordel at oppositionen kan sætte sig

på nogle af de udvalgsformandsposter det er der hvor man kan rykke noget det er der hvor man kan sætte et arbejde i gang meget af det er arbejde som man ikke ser ude i stuerne

arbejde som man ikke kender til og derfor er det her ikke bare en lille ting det er ikke en ting som

mange mennesker ude i stuerne interesserer sig for det tror jeg på men det er noget der betyder rigtig meget herinde og det er noget der vil styrke demokratiet og det er noget som

jeg er hverken gruppeformand eller formand eller noget som helst i den henseende jeg har ikke deltaget i nogen af forhandlingerne overhovedet

er en en løsning som alle partier

man jo gør det i mange kommuner og hvor vi kan se at når man skal forhandle

finde en fælles ordning på det men jeg jeg synes

det er rigtig fornuftigt at vi nu har fået en aftale som også sikrer at der er en afbalanceret fordeling af de formandsposter som der bliver for de

virkning fra fra næste valgperiode så

ordfører fru lone loklindt som radikal ordfører

vi også rigtig glade for det her forslag

medlem af præsidiet men jeg må også som tidligere talere sige at det hårde arbejde med

er faktisk en milepæl i forhold til det arbejde der foregår her i folketinget at vi nu får en en forretningsorden der fra næste valg betyder at vi får fordelt formandsposter og næstformandsposter i forhold til

vi undgår en situation

vi havde i nullerne hvor vi havde

en regering der næsten satte sig på det hele bortset fra nogle få poster og det gav jo en meget skæv fordeling fordi der er

at være med til at præge det samme rettigheder

nogle regeringspartier som selvfølgelig indimellem kan have nogle særlige ønsker og nu tror jeg vi får

fordele det arbejde på så alle kan

det er også et ansvar at sikre at

på den måde forstået at alle har lige meget

man skal selvfølgelig ikke nødvendigvis bare være ordstyrer når man er formand der er initiativer man kan tage men altid med hensyn til og respekt for de medlemmer der er i udvalget så radikale venstre er meget tilfredse med at vi nu får et forslag som der på forhånd er enighed om hele vejen rundt

som så kan træde i kraft efter næste folketingsvalg

er jo også med som forslagsstillere og kan også støtte forslaget man kan jo også sige at for enhedslistens vedkommende

jo fuldstændig rigtigt som som det har været oppe i debatten i dag

udvalg og det hele taget arbejde i folketingets udvalg fordi man kan være med til at sætte høringer i gang sætte debatter

i kraft af folketingets udvalg så jeg vil bare sige at vi kan støtte forslaget og ser frem til at prøve kræfter med den her

jeg håber at dem der ser det her får en fornemmelse af hvordan debatterne ville være hvis vi havde ren konsensus altid

vi er jo så også medforslagsstillere og er derfor af helt åbenlyse grunde jo også tilhængere af forslaget det er vel det bedste man kan gøre så at sige der er noget til det valgforbund hvor regeringspartierne og støttepartierne vil være med og så kan der være en eller flere oppositionsvalggrupper derudover som så kan få nogle formandsposter

eller den tidligere regering eller den kommende regering at gøre så så vi jo helst at man gjorde det sådan at der ikke kunne være formænd fra partier der

tid siddende regering for det er altid sådan for folketingets medlemmer at det er bedre

have udvalgsformænd der ikke er medlemmer af et regeringsparti støttepartier okay men regeringspartierne

der ligger synes vi er et godt kompromis mellem de forskellige interesser og vi synes det er godt at man

at de forskellige oppositionsgrupperinger der måtte være bliver repræsenteret

så vil jeg jo i øvrigt sige til herre steen gade at

jeg var enig i de betragtninger omkring høringsinstitutionen som man godt kunne have

herre steen gade glemte en ting

nævnte at det var de to statsministerpartier der var imod

tak til liberal alliances ordfører

jeg vil godt som medforslagsstiller og på præsidiets vegne sige tak for tilslutningen her

om vigtigheden af udvalgsarbejde kan jeg sige at præsidiet har besluttet at vi her den fjerde februar har en konference med deltagelse

folketingets partier netop om tilrettelæggelsen af udvalgsarbejdet

nogle konklusioner der kan pege frem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

ja men vi

kan være nødt til at udsætte mødet

jeg udsætter mødet til klokken

vi

efterretningstjenesterne har

præcis

her må jeg sige at

han

i stedet

at

evner til

land

en

jeg

at skabe

det er

mest indlysende

til danmark og